institut for menneskerettigheder lægger vægt på at retshåndhævelsesdirektivet vil kunne bidrage til en styrkelse af individets ret til databeskyttelse på retshåndhævelsesområdet såvel i danmark som i resten af eu samt at sikre

ensartet beskyttelsesniveau på tværs af eus medlemsstater

vi også vægt på at direktivet på flere områder vil styrke individets rettigheder herunder gennem en udvidelse af indtægtsretten og indsigelsesretten også rigspolitiet lægger vægt på at danmarks hensyn til at kunne samarbejde med retshåndhævende myndigheder herunder inden for schengen taler for at vi gennemfører direktivet på den baggrund skal

af personoplysninger vi noterer os at rigspolitiet i sit høringssvar har angivet at selv en lempelig gennemførelse af direktivet vil medføre ikke ubetydelige merudgifter for politiet til tilpasning og eventuel udvikling af eksisterende it systemer for at kunne imødekomme det forventede antal anmodninger om indsigt

af personoplysninger i kriminalregisteret rigspolitiet nævner også at da kriminalregisteret er fra nitten otte og halvfjerds er man i tvivl om hvorvidt registeret teknisk og organisatorisk vil kunne opfylde de nye krav rigspolitiet anslår derfor at der kan komme betydelige merudgifter til etablering af et nyt it system dansk folkeparti er på den baggrund bekymret for at indførelsen af et direktiv der ikke betyder større sikkerhed for borgerne i relation til personregistrering i virkeligheden kan risikere at medføre betydelige administrative og økonomiske ressourcetab som vi som samfund ikke får noget ud af dansk folkeparti mener grundlæggende at

danmark har regler for persondatasikkerhed som er fuldt tilstrækkelige og vi har vanskeligt ved at

se rimeligheden i at direktivet også omfatter politiets behandling af sager som er interne i den enkelte medlemsstat og som altså hverken er blevet eller bliver påtænkt udvekslet til en anden medlemsstat dermed krydses linjen mellem det der kan retfærdiggøres at være et eu anliggende nemlig at det indebærer en grænseoverskridende problematik og det som alene bør være et anliggende for medlemsstaterne dansk folkeparti kan således på den baggrund ikke støtte forslaget om at

i forbindelse med politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager inden for den europæiske union og

indebærer direktivet imidlertid også nogle ændringer i forhold til under hvilke betingelser retshåndhævende myndigheder for eksempel kan indsamle registrere og videregive personoplysninger og en udvidelse af de registreredes rettigheder

endvidere indeholder direktivet i et vist omfang også nye krav til hvordan retshåndhævende myndigheder skal sikre overholdelse af regler og beskyttelse af personoplysninger herunder sikkerheden for at personoplysninger ikke kommer til uvedkommendes

ikke umiddelbart bindende og vil ikke finde anvendelse i danmark og det er derfor vi skal tilslutte os det på mellemstatsligt grundlag hvis det sker skabes der en folkeretlig forpligtelse mellem danmark og de øvrige medlemsstater

samarbejdet med retshåndhævende myndigheder i andre medlemsstater

regeringens opfattelse for at danmark jo altså gennemfører direktivet i i dansk ret

vil gennemførelse af direktivet medføre økonomiske og

konsekvenser for det offentlige men det nærmere

afventer så en igangværende analyse

kan venstre tilslutte sig at vi

af forslaget skal sikres

nogle forbedringer så der for eksempel bliver bedre mulighed for

indsigt og oplysning om hvad der

for eksempel systemet til automatisk nummerpladegenkendelse

sig ved at institut for menneskerettigheder netop også

det vil være vigtigt at folketinget også lægger niveauet så man netop sikrer at der bliver en bedre sikring af borgerne og

man ikke får åbnet op for at der sker en svækkelse

til sidst vil jeg sige at jeg også synes det er værd at overveje

om ikke vi her i danmark kunne stramme op sådan at efterretningstjenesterne altså pet

også bliver omfattet af nogle lignende regler for det er helt tydeligt at efterretningstjenesterne laver rigtig meget på retsområdet og forsvarets efterretningstjeneste er

ansvarlig for center for cybersikkerhed så jeg synes egentlig også det er en vigtig prioritet at

også i forhold til databeskyttelse så det er

at

hovedformål er at sikre fysiske personers ret til beskyttelse af personoplysninger samt at sikre fri udveksling af personoplysninger mellem retshåndhævende myndigheder i eu formålet er endvidere at lette samarbejdet mellem eus medlemsstater på retshåndhævelsesområdet direktivet fastlægger et minimumsniveau for beskyttelse af personoplysninger på retshåndhævelsesområdet for danmarks vedkommende vil det i vidt omfang indebære en videreførelse af

der vil blandt andet blive indført nogle flere rettigheder for borgerne som et eksempel på en rettighed

indføres med direktivet kan jeg nævne at retshåndhævende myndigheder forpligtes til

at stille en række oplysninger til rådighed

så borgeren kan udøve sine rettigheder

for eksempel være udøvelse af retten til at få indsigt i oplysninger om sig selv

derudover får borgeren ret til at få urigtige eller ufuldstændige oplysninger om sig selv berigtiget eller fuldstændiggjort og en ret til at få oplysninger slettet hvis de for eksempel er indsamlet ulovligt omvendt er der ligesom for de rettigheder der allerede gælder en adgang til at begrænse rettighederne af hensyn til en række offentlige interesser herunder hensynet til efterforskningen af en straffesag eller statens sikkerhed direktivet vil også medføre en styrkelse af databeskyttelsen og datasikkerheden det sker med nye og specifikke krav til hvordan myndighederne skal sikre overholdelsen af reglerne om beskyttelse af personoplysninger herunder er der specifikke krav til sikkerheden for at personoplysninger ikke kommer uvedkommende til kendskab eller misbruges der stilles eksempelvis specifikke krav om at myndighederne skal gennemføre passende tekniske

som noget nyt krav om at myndighederne udpeger en databeskyttelsesrådgiver som skal rådgive om og overvåge myndighedernes overholdelse af reglen i direktivet herunder kravet til sikkerhed endelig forpligtes myndighederne til at underrette tilsynsmyndigheden om brud på persondatasikkerheden når bruddet indebærer en risiko for beskyttelsen af borgernes personoplysninger beskyttelsen af personoplysninger er af stigende betydning som følge af samfundsudviklingen og de teknologiske muligheder det er et område som regeringen tager yderst alvorligt et enigt retsudvalg har med sin beretning om datasikkerhed fra januar i fjor bekræftet at et område der er bred enighed om at prioritere i god tråd med

øgede fokus på beskyttelse af danskernes personoplysninger fastlægger direktivets regler et minimumsniveau for retshåndhævende myndigheders beskyttelse af personoplysninger dermed sikres danskernes personoplysninger også hvis de udveksles med andre eu medlemsstater efter regeringens opfattelse vil det kun være til gavn for beskyttelsen af danskernes personoplysninger at tilvælge eus direktiv om databeskyttelse på retshåndhævelsesområdet det vil derudover gavne samarbejdet mellem danmark og andre eu

at danmark har det samme minimumsniveau for databeskyttelse som i resten af den europæiske union omvendt kan det være til skade for samarbejdet hvis danmark ikke tilslutter sig direktivet manglende tilslutning vil blandt andet betyde at danmark risikerer en eksklusion af schengensamarbejdet da direktivet som nævnt indledningsvis udbygger schengenreglerne navnlig databeskyttelsen inden for schengensamarbejdet danmark risikerer altså at få endnu vanskeligere ved at forhandle sig frem til en særaftale med de andre eu lande på politiområdet og de

må anses for at blive en grundlæggende forudsætning for store dele af samarbejdet på retshåndhævelsesområdet i eu

forbindelse gerne understrege at det er helt afgørende at dansk politi og andre danske retshåndhævelsesmyndigheder fortsat kan arbejde tæt sammen med deres europæiske kollegaer og fortsat har adgang til og kan udveksle de nødvendige oplysninger i kampen mod alvorlige forbrydelser med disse ord vil jeg gerne takke for en god debat og jeg ser frem til en velvillig behandling af beslutningsforslaget i europaudvalget

at

forsøge at

lovforslag fra regeringens side der kun forholder sig snævert til sammensætningen af flygtningenævnet og et par andre

de medlemmer af flygtningenævnet der er udpeget

dansk flygtningehjælp har udført et godt stykke arbejde vi har

tro andet vi mener ikke der kan rejses tvivl

det seriøse arbejde der er udført af de medlemmer der er udpeget fra deres side

undersøge om der kan argumenteres for at der er omgjort flere afgørelser fra udlændingestyrelsen i de perioder

flygtningehjælp har haft udpeget medlemmer og det kan der ikke ifølge vores beregninger

omgøres der cirka en og tyve procent af styrelsens afgørelser

dansk flygtningehjælp samtidig en politisk interesseorganisation der spiller en rolle i den udlændingepolitiske debat i danmark det mærkede vi også selv i

da organisationen kritiserede vores ellers utrolig gode annoncekampagne som vi igangsatte forud for folketingsvalget i to tusind og femten det er selvfølgelig helt legitimt at de kritiserer men på den her baggrund kan jeg heller ikke afvise at der kan være fornuft i at holde organisationen ude af et domstolslignende organ der administrerer dansk udlændingelovgivning

både argumenter der taler for og imod en ændring af sammensætningen af flygtningenævnet men det afgørende for os er stadig væk at diskussionen bredes ud til at omhandle flere spørgsmål i asylproceduren og at diskussionen om sammensætningen af nævnet tages på

derfor stemmer vi hverken for eller imod vores plan er at stemme gult vi ønsker en grundig embedsmandsundersøgelse af asylproceduren

de tilfælde hvor nævnet ændrer praksis

i forbindelse med flygtningene fra syrien en undersøgelse

de afgørelser som er truffet på baggrund af

diskussion af deres indvirkning på dansk asylpolitik

af hvordan vi bedst sikrer den bedst mulige vurdering i de mange sager hvor afgørelsen må basere sig på en vurdering af ansøgerens troværdighed både i udlændingestyrelsens og i flygtningenævnets vurderinger jeg har desuden bemærket at institut for menneskerettigheder anbefaler at justitsministeren og ikke udlændingeministeren får bemyndigelsen til at udpege et medlem til nævnet det synes jeg umiddelbart lyder fornuftigt så sikres

ikke samtidig udpeger et medlem til nævnet

sige at lovforslaget også foreslår at fjerne personen fra udenrigsministeriet

asylansøgernes hjemlande skal sikres det er en relevant bekymring men det må kunne håndteres jeg er godt klar over at sammensætningen af flygtningenævnet har stor symbolsk betydning for andre og det har det haft siden nitten tre og firs men det er ikke det afgørende for os

sommerferien og det mener vi fortsat og med håbet om at der vil blive igangsat en mere grundig undersøgelse der kan kvalificere diskussionen om asylproceduren før vi sammensætter

dansk flygtningehjælp er i den her sag

interesseorganisation af politisk karakter som så sandelig har deltaget i den politiske debat

jeg bare spørge gør det overhovedet ikke indtryk at der sidder en organisation som man vel ikke kan sige ligefrem er uvildig og træffer afgørelser af domstolsagtig

dansk flygtningehjælp

det

beslutning der har så afgørende betydning for

har det ikke været sådan da den beslutning blev truffet at den blev presset igennem af repræsentanter fra dansk flygtningehjælp tværtimod

en oplevelse af at de personer der var udpeget af

ordentlig rolle i den procedure og så længe det er sådan så længe det

gider jeg ikke være med til at føre en klapjagt på en enkelt organisation på et

har indtaget statsministeriet igen det er det vi gerne vil signalere med vores gule stemme

ordførerens andet spørgsmål at

om de informationer bare kan tilflyde nævnet

jeg må formode de har gjort op gennem nullerne da der kun sad tre personer i nævnet jeg kender simpelt hen ikke de interne organisatoriske procedurer men det er det vi gerne vil have et lidt mere kvalificeret grundlag at træffe beslutning på baggrund af derfor vil jeg slutte af

at sige det samme som jeg sagde til ministeren før sommerferien

vi opfordrer til at der bliver udarbejdet en ordentlig undersøgelse af hele proceduren at der bliver indkaldt til forhandling og at der bliver skabt et bredt flertal bag en så vigtig organisation som flygtningenævnet

kunne sammensætte

til

er definitiv og ikke kan ankes jeg mener som sagt så afgjort

man kan diskutere gavnligheden af flygtningenævnet jeg er af den klare opfattelse at når en asylsag afvises af udlændingestyrelsen

er det det så er den afvist og så er der ikke behov for en ekstra ankeinstans

principielt afgørende at nævnets uvildighed

som nævnet foretager underlægges objektive kriterier der ikke kan stilles spørgsmålstegn ved det gælder for enhver domstol og det gælder også for flygtningenævnet

vil alene mistanken gøre at den pågældende dommer vil være at betragte som inhabil hvis en dommer har nære relationer til gerningsmanden eller offeret i en eventuel voldssag

den ene eller den anden måde

da en dom altid bør fældes

grundlag det er så at sige selve retsstatens principper vi har at gøre med her

og er i høj grad med til at sikre uvildigheden og objektiviteten

vil være repræsenteret i flygtningenævnet eller udpege en repræsentant i flygtningenævnet ligesom heller ikke udenrigsministeriet bliver det

man kan have forskellige holdninger til dansk flygtningehjælp og det har vi alle sammen men det står altså bare tilbage at dansk

privat interesseorganisation at den har sine egne interesser og fremmer sine egne mål

at danmark skulle tage imod mange mange flere flygtninge hertil kommer at dansk flygtningehjælp

som flygtningenævnet behandler dermed kan der også sås tvivl

og den udpegelse som de foretager og derfor skal dansk flygtningehjælp heller ikke have plads i flygtningenævnet dansk folkeparti kan tilslutte sig forslaget

jo selv foreslået det samme og vi er glade for at regeringen kommer os i møde så derfor

vi ønsker at sikre at de fremover fremstår som fuldstændig upartiske med det her lovforslag tilbagerulles reglerne om flygtningenævnets sammensætning til det der var gældende fra to tusind og to til to tusind og tretten flygtningenævnet har derfor fungeret efter den her ordning i mere end ti år hvorfor der ikke er tale om noget revolutionært forslag men en tilbagerulning til en status quo fra den tidligere vk regering

også gerne rose dansk flygtningehjælp for det kæmpe arbejde de gør ude i verden og for flygtninge her i danmark vi mener bare ikke at deres rolle er at

i nævnet der var nogle der talte om at det her var at punke dansk flygtningehjælp

på ingen måde det er de skal have den allerstørste ros for deres arbejde med forslaget

for flygtningenævnet får ret til en genbeskikkelsesperiode på yderligere fire år ud over den i dag gældende ret til genbeskikkelse på fire år formanden for flygtningenævnet kan dermed være formand for flygtningenævnet i højst tolv år det gør vi for at sikre den fornødne kontinuitet i flygtningenævnets arbejde og der foreslås ikke ændringer af reglerne for de øvrige medlemmers

jeg lige sige en kort kommentar til socialdemokratiet jeg er glad for

at socialdemokratiet har kritiske tanker i forhold til den måde nævnet er sammensat på nu eftersom det var socialdemokratiet der var med til at sammensætte nævnet på den måde jeg ville bare ønske at de forslag og tanker var kommet langt tidligere eventuelt dengang socialdemokratiet selv sad i regeringen i venstre ønsker vi at tilbagerulle reglerne for nævnets sammensætning sammensætning således at vi sikrer en neutral repræsentation repræsentation der gør at nævnet kan fungere og fremstå hundrede procent neutralt

det gør vi selvfølgelig også i det andet element af lovforslaget der sikrer en ekstra fire årig periode for

i tvivl om at konsekvensen vil blive et tab af faglighed

officielle argument fra højrefløjen er når vi taler om flygtningehjælpen at flygtningenævnet ikke fremstår uafhængigt når en privat humanitær organisation indstiller medlemmer det er et mærkeligt argument for det første i nævnet sidder der jo repræsentanter for udlændinge integrations og boligministeriet altså repræsentanter for det ministerium der er overordnet myndighed for udlændingestyrelsen

afgørelsen i første instans i de her sager flygtningenævnet træffer så afgørelse i anden instans med andre ord hvis man klager over en afgørelse der er truffet i udlændingestyrelsen så bliver sagen sendt til flygtningenævnet her sidder repræsentanter for udlændinge integrations og boligministeriet

for dem man klagede over så hvis man endelig skulle diskutere mangel på uafhængighed og inhabilitet i forbindelse med flygtningenævnet

via nogle embedsmænd for det andet de medlemmer som dansk flygtningehjælp indstiller er ikke ansat i dansk flygtningehjælp de er personligt udpeget og mister ikke deres medlemskab af nævnet når de skifter job de er simpelt hen udpeget på grund af deres kompetencer inden for området hvorimod repræsentanter som er udpeget af udlændinge integrations og boligministeriet mister pladsen i nævnet

frataget deres stilling i ministeriet de er altså ikke personligt udpegede og derved er de heller ikke

som de medlemmer der er indstillet

flygtningehjælp som sagt mener jeg at man kan stille spørgsmål ved om det ministerium der er overordnet myndighed for udlændingestyrelsen som jo har truffet afgørelsen i første instans og givet afslag

indstille medlemmer til det nævn som regeringen gerne vil have til at fremstå uafhængigt hvis man endelig vil diskutere inhabilitet og manglende uafhængighed

en okay balance i to tusind og tolv

og ved at lade udenrigsministeriet udpege medlemmer ligesom vi ikke forsøgte at ændre

har dansk flygtningehjælp ikke alene ydet en enestående humanitær indsats for mange tusinde flygtninge i danmark og over hele verden det er der heldigvis enighed om og tak til venstres ordfører for det men flygtningehjælpen har også oparbejdet en betydelig flygtningefaglig ekspertise som regeringen med dette lovforslag vælger at gøre mindre brug af det synes vi i enhedslisten er ualmindelig ærgerligt ligesom det er vores klare vurdering at udenrigsministeriet også har en relevant viden om forholdene rundtomkring i verden så enhedslisten kan ikke støtte det her

og fuldstændig uforståeligt og jeg ved godt

at socialdemokraterne ikke står ved den linje

være et hundrede procent sikker på at de her

behandles nu er det først og fremmest sammensætningen vi skal forholde os til og her foreslår ministeren at dansk flygtningehjælp og udenrigsministeren ikke fremover skal kunne indstille medlemmer til nævnet

vi ikke noget imod dansk flygtningehjælp og for så vidt heller ikke

imod udenrigsministeriet men at placere dem i lige præcis sådan et domstolslignende organ

og det er ikke i nogens interesse heller ikke dansk flygtningehjælps

præciseres at flygtningenævnet i alle sager træffer afgørelse på baggrund af en konkret og individuel vurdering af omstændighederne i den enkelte sag

de retningslinjer vi tidligere så hvorefter der blev givet asyl til samtlige flygtninge fra udvalgte områder i syrien den praksis må ikke atter vinde fodfæste afgørelserne skal afhænge af konkrete individuelle vurderinger det er det mest rimelige og det er det demokratiske mandat folketinget har givet til

med de ord kan jeg meddele folketinget at liberal alliance agter

nævnet bliver sammensat meget smalt og jeg er bekymret for at man kommer til at mangle kompetencer

som jo påpeger

der ikke er nogen form for instruktionsbeføjelse

og at de også er bekymret for at man kommer til at mangle kompetencer i

være særdeles kritiske over for det her lovforslag til gengæld har jeg ikke nogen bemærkninger til længden af formandskabet det kan vi godt bakke op om men som sagt er

forhold udlændingeministeren ønsker ligeledes at sætte udenrigsministeren uden for døren udenrigsministeren skal heller ikke længere kunne udpege medlemmer til flygtningenævnet med ekspertviden om forholdene i verden det synes jeg er en

spændende måde sådan at drage venstres interne forviklinger ind i

men det er forkert at gøre det flygtninges forhold har at gøre med udenrigs og sikkerhedspolitiske forhold og det er udenrigsministeren og ikke udlændinge integrations og boligministeren der har den

et domstolslignende organ som vi

som skal behandle klagesager vedrørende asylrelaterede afgørelser truffet af udlændingestyrelsen det er ikke et lovgivende organ det er jo os her i

vi har vedtaget lovgivningen jeg og mit parti har det er vist

de seneste love på udlændingeområdet men jeg respekterer dem selvfølgelig

og at man kan klage eller anke sin sag

så forsøger regeringen at lave sådan

da i endnu mindre grad hos dem som udpeges af integrationsministeriet integrationsministeriet

så må sige på andre områder i det her end dansk flygtningehjælp er så habilitetsproblematikken hænger heller ikke sammen

er uhyre uklogt

at brugen af dansk flygtningehjælp i flygtningenævnet har haft negative konsekvenser

anden form for tak for sidst

som har

en ekspertise på det her område som man jo vil miste hvis man gennemfører det her lovforslag

er det her politik når det er værst det er

og ligesom vil sige tak for sidst i forhold til en tidligere regering

det uheldige resultat at man får en svækkelse af hele arbejdet i flygtningenævnet

det er

om der er behov for flere ændringer på udlændingeområdet

i forbindelse med behandlingen før sommerferien af det beslutningsforslag som dansk folkeparti

om netop flygtningenævnets sammensætning oplyste jeg allerede dengang at vi fra regeringens side her til efteråret ville fremlægge et forslag om netop ændringen af sammensætningen

vi sagde det før valget så det kan jo ikke komme bag på nogen at det her forslag rent faktisk kommer i hvert fald ikke hvis man

i dag og ud over det netop sammensætningen

indeholder forslaget også en mindre ændring af reglerne i forhold til beskikkelsesperioden for flygtningenævnets formand

flygtningenævnet spiller en vigtig rolle i det danske asylsystem nævnet træffer således de endelige afgørelser om hvem der skal have asyl her i landet og flygtningenævnet skal derfor stå som en garant for at udlændinge der indgiver deres ansøgning om asyl i danmark får en grundig og fuldt ud retssikkerhedsmæssig forsvarlig

består nævnet af en formand eller en næstformand der er dommer en advokat indstillet af advokatrådet et medlem fra udlændinge integrations og boligministeriet

en medarbejder for udenrigsministeriet og så et medlem der er indstillet fra dansk flygtningehjælp for regeringen

det afgørende at flygtningenævnet ikke blot fungerer uafhængigt men også fremstår uafhængigt det er helt afgørende at der ikke kan sættes spørgsmålstegn ved flygtningenævnets uafhængighed dansk flygtningehjælp er en privat humanitær organisation som fungerer blandt andet som interesseorganisation der yder bistand og rådgivning til asylansøgere endvidere spiller dansk flygtningehjælp

flere af de sagstyper som flygtningenævnet behandler samtidig indstiller dansk flygtningehjælp jo så medlemmer til flygtningenævnet efter regeringens opfattelse

indtager dansk flygtningehjælp en dobbeltrolle i forhold til flygtningenævnets arbejde og virksomhed og den dobbeltrolle er uhensigtsmæssig og har været med til at rejse tvivl om flygtningenævnets

det er baggrunden for at vi foreslår at dansk flygtningehjælp ikke fremover skal have adgang til at indstille medlemmer til flygtningenævnet samtidig foreslår vi netop for

opretholde balancen i flygtningenævnet at udenrigsministeriet heller ikke fremover skal have adgang til at indstille medlemmer til nævnet lovforslaget er således ikke et udtryk for at regeringen mener at flygtningenævnet siden to tusind og tretten har truffet ukorrekte afgørelser fordi dansk flygtningehjælp har kunnet indstille medlemmer til nævnet det som regeringen lægger vægt på er at dansk flygtningehjælp i forhold til flygtningenævnet indtager en dobbeltrolle der er med til at rejse tvivl om flygtningenævnets uafhængighed og derfor ønsker vi jo så

ændre sammensætningen så det bliver sådan at der kommer til

at der sidder en advokat der er indstillet af advokatrådet og at der så sidder en medarbejder fra udlændinge integrations og boligministeriet jeg er tilfreds med at

foreslåede sammensætning sikres at flygtningenævnet ikke blot i fremtiden kommer til at fungere uafhængigt men også kommer til

fremstå uafhængigt flygtningenævnet vil efter

lovforslaget fortsat have status som et uafhængigt domstolslignende organ hvis afgørelser ikke kan indbringes for domstolene flygtningenævnets opgaver vil i øvrigt blive bibeholdt og der foreslås heller ikke ændringer i den måde hvorpå sagerne behandles under

vil jeg igen takke for den opbakning der har været fra de blå partiers side men også sige at jeg

noget over socialdemokratiets ageren i den her sag jeg synes socialdemokratiet lader sig koste rundt af den øvrige venstrefløj

er det sådan en taktisk form for udlændingepolitik så er det ikke fordi man mener det man strammer når man synes

man en vindbøjtel efter min mening

gennemtrawles af

stilling til det socialdemokratiet skal

stilling til nu er måske i virkeligheden om socialdemokratiet vil stå ved sin politik det var den politik som man førte sammen med det radikale venstre enhedslisten

og sf før valget

jo det man kan se nu igen socialdemokratiet lader sig koste rundt af venstrefløjen når det virkelig gælder og det

tænke sig godt om når man forenkler lovgivningen eller ønsker at gøre hverdagen lettere ude i kommunerne de forbedringer der kan opnås skal afvejes i forhold til borgernes retssikkerhed lovgivningen skal være robust og på borgernes side så de ikke ender i en klemme fremtidsfuldmagter er et godt eksempel det lyder intuitivt rigtigt at en fremtidsfuldmægtig sidestilles med en værge udpeget af statsforvaltningen når det kommer til optagelse i et botilbud uden samtykke

uden samtykke det giver borgeren mulighed for selv at udpege den person der kan tiltræde en kommunal indstilling om optagelse i et botilbud efter serviceloven hvis borgeren ikke selv er i stand til det på det givne tidspunkt for eksempel på grund af demens det styrker borgerens selvbestemmelse og tryghed og det mindsker det offentlige bureaukrati men det er selvfølgelig klart at den fremtidsfuldmægtiges beføjelser skal være præcist angivet

det mener jeg også på baggrund af høringssvarene at lovforslaget her lever op til de samme overvejelser gælder den foreslåede mulighed for at straksoptage borgere i botilbud før klagefristen er udløbet hvis de klageberettigede

god grund til at rose ministeren og ministeriet for at have præciseret og forbedret lovforslaget på baggrund af de indkomne høringssvar vi skal tænke os godt om og det mener jeg at

har gjort med det her samleforslag med lovforslaget forenkles en række procedurer ude i kommunerne der vil komme både borgere og medarbejdere til gavn samtidig med at borgernes retssikkerhed bevares

kan udvide ordningen så den for eksempel gælder demente personer der ikke længere kan give et samtykke men som altså har brug for mere hjælp end man kan få i sit eget hjem

nogle tilfælde er det godt at den person man selv har udpeget før sygdommen satte ind og som man stoler på også kan give et samtykke på ens vegne det er jo tryghedsskabende for mennesker der rammes af en svær sygdom

det kan lette tingene for familien og det er også betryggende for de pårørende i det hele taget at man kan gennemføre en sådan beslutning uden at udpege værger og sætter ind med det helt store bureaukrati

give ministeren bemyndigelse til at fastsætte regler om finansiering og ophold på sikrede døgninstitutioner for børn eller unge der er anbragt for eksempel fordi de har begået noget kriminelt men som altså ikke har lovligt ophold og dermed ikke falder ind under servicelovens bestemmelser vi synes at

den foreslåede model lyder ganske klog men vi er

jo traditionelt skeptiske over for de her ministerbemyndigelser fordi det trækker flere og flere beslutninger væk fra folketinget så det vil vi stille nogle spørgsmål til men

til hvem der kan træffe beslutninger på vegne af

når man i topartsaftalen har aftalt at der er behov for en længere afklaringsperiode for

går vi ud fra at den rigtige beslutning to år virker

selvfølgelig nogle voldsomme problemer som man står med ude i kommunerne og det skal man have respekt for

del der omhandler optagelse af botilbud uden samtykke ser vi det som en klar forbedring at man ikke bør vente på udløbet af en klagefrist hvis alle klageberettigede er indstillet på at tiltræde kommunalbestyrelsens beslutning om flytning det burde næsten give sig selv de resterende elementer har for os at se hovedsagelig administrativ karakter og på den baggrund

det fremsatte lovforslag som jo både forenkler lovgivning og skaber større retssikkerhed jeg vil især lige knytte

forslaget om at sidestille fremtidsfuldmægtige med en værge udpeget af statsforvaltningen for så vidt angår optagelse i botilbud uden samtykke efter servicelovens

at det vil give borgeren

som det også nævnes i høringssvarene må det dog være

kan ændre indholdet af fremtidsfuldmagten så længe vedkommende selv er i stand til at varetage egne forhold

synes det er svært at gennemskue det blot ved at læse lovforslaget måske kan følge første behandling her

er rigtigt at det er et lovforslag som indeholder

en række forskellige ændringer af den socialretlige lovgivning generelt set der er ikke tale om om voldsomme ændringer som sådan men netop

er det at vi med de her foreslåede ændringer skaber mulighed for

den enkelte borger kan træffe beslutning om hvem det er er der skal gives samtykke til at man kan blive flyttet til et botilbud hvis man altså en dag ikke længere selv kan samtykke for eksempel

på grund af demens det har flere af ordførerne også fremhævet er et rigtig vigtigt element og et godt initiativ vi vil med lovforslaget også gerne passe bedre på demente borgere og andre i det hele taget som ikke er i stand til at afgive et informeret samtykke det er derfor vi også vil give mulighed for hurtigere flytning til et relevant botilbud

de pårørende er enige om at flytningen er den rigtige så på den måde undgår den pågældende borger altså

uden grund i fire uger på at

vil blot slutte med at sige at jeg naturligvis

står til rådighed for besvarelse af de spørgsmål der måtte komme blandt andet fra enhedslisten

og fra udvalget i det hele taget og

at op mod halvtredstusind danskere om oplever forsøg på eller gennemført

ser kun ud til at stige

altså tale om nogle kriminelle der misbruger de her personlige oplysninger til for eksempel

lån eller købe varer på kredit og på den måde bedrive gemen svindel de fleste kan jo nok sætte sig ind i hvor krænkende det må være for ofrene der altså på den måde efterlades

mindst den usikkerhed der også må være for hvilke oplysninger den kriminelle

har tiltvunget sig adgang til

er desværre stigende den tidligere

et andet skridt men også tror jeg et skridt som kan vise sig

have en god effekt i kampen mod den her form for identitetstyveri forslaget er

får mulighed for selv at tage kontakt og advare mod enhver form for fremtidig kreditgivning i sit eget navn hvis

at et mistet pas eller et mistet kørekort eller sådan noget

mulighed for at være ekstra opmærksomme på at der ikke umiddelbart skal ydes lån eller kredit til de personer der har det her for os socialdemokrater er det særlig

de høringssvar som er kommet hvor de fleste er enige men

det vi hæfter os ved er at det er noget man kan vælge at gøre brug af hvis man ikke har lyst til det

en mulighed man giver borgere

at deres personlige oplysninger kan blive brugt til den her form for tyveri derfor kan vi fra socialdemokratiets side

præciseret at uanset om man ønsker

man ikke har evner eller mulighed for selv at bruge nemid

man altid få hjælp fra borgerservice eller andet en markering i cpr registeret må ikke

borgeren til skade sådan at borgeren udelukkes fra

et køb eller optage et lån fordi vedkommendes identitet har været forsøgt stjålet formålet med markeringen må være at kreditorerne kan sikre sig at det er den rigtige person der er tale om

ikke stilles ringere hvis vedkommende ikke ønsker en markering i cpr registeret selv om borgerens identitet har været forsøgt stjålet

stå ringere i en eventuel erstatningssag fordi vedkommende har fravalgt en mærkning i cpr registeret det er vigtigt at fastholde frivilligheden i lovforslaget og dermed fastholde den samme retssikkerhed for borgeren der ikke ønsker en mærkning som

borgere der i et givet tidsrum har ønsket en mærkning i

cpr registeret og efterfølgende ønsker mærkningen ophævet skal ikke fortsat konfronteres med en mærkning der ikke længere er aktiv når vedkommende ønsker at indgå en handel eller optage et lån dansk folkeparti mener vi skal gøre hvad vi kan for at stoppe identitetstyveri

og dette forslag kan være et af værktøjerne men det kan ikke stå alene som den tidligere ordfører

give borgere et helt nyt cpr nummer cpr nummer

er positiv over for lovforslaget og ser frem til den videre

udvalgsbehandling med mulighed for at få svar på yderligere spørgsmål vi måtte have

for at få en advarsel registreret ikke skal betyde at en borgers ansvar i efterfølgende erstatningssager bliver ændret fordi personen ikke har brugt ordningen det skal være reelt frivilligt og det må ikke betyde at virksomheder der yder kredit til en kriminel der udgiver sig for at være en anden det vil sige en kriminel der

har begået et identitetstyveri kan vælte ansvaret over på den borger der har fået sin identitet stjålet blot fordi vedkommende ikke har brugt den her mulighed for en markering det vil vi stille nogle spørgsmål til så vi kan få det fuldstændig afklaret

flere borgere pludselig kan stå tilbage med en regning for en kriminel handling som andre har begået

en regning som de ikke ville stå med i dag og vi vil overveje et ændringsforslag hvis ikke ministeren kan være mere klar og afvise at der bliver ændret på

bemærke at vi finder det forståeligt at ministeren på baggrund af høringssvarene har ændret i bemærkningerne så det klart fremgår at markeringen ikke er et spørgsmål om kreditværdighed men om identitetskontrol det er dog fuldstændig sandt som rådet for socialt udsatte skriver at

for at mennesker der er ramt af høj gæld dårlig økonomi og ringe evne til at administrere penge og som er særlig udsatte

en sådan markering og det er da ærlig talt lidt utroligt at når det kommer til ressourcestærke mennesker der har været udsat for kriminalitet så rykker man fra regeringens side lynhurtigt men udsatte borgere i en gældsfælde

intet for i enhedslisten vil vi stille et ændringsforslag så der med forslaget bliver indført to markeringer

regeringen har foreslået og en der kan markere dårlig kreditværdighed som rådet for socialt udsatte

som et fint tiltag men som lovgivere er vi

i sagens natur også forpligtet til at forholde os til hvad eventuelle negative konsekvenser af et lovforslag kan være særlig borgerens retsstilling bør være i fokus når vi i udvalgsbehandlingen

der er flere elementer som vi i sf synes det er vigtigt

forholde os til et af de elementer omhandler helt konkret selve årsagen til borgerens

advarselsmarkering det kan være problematisk at borgerne ikke når

de ønsker at advare mod kreditgivning

har foretaget en markering for at undgå identitetstyveri sidestilles med en borger

har foretaget en markering for præventivt at

lovforslaget ikke tage højde for

også flere organisationer herunder forbrugerrådet tænk finans og leasing og det kriminalpræventive råd der i deres høringssvar har udtrykt bekymring for så at finde en løsning hvor man har mulighed for

vi i sf bakke op om et andet element

også bør være fokus på i udvalgsbehandlingen er borgerens retsstilling i tilfælde af at vedkommende ikke har anvendt markeringsmuligheden

centrale personregister og om en eventuel manglende registrering i cpr herved kan have negativ betydning for borgerens retsstilling idet den foreslåede ordning er en frivillig ordning hvor borgerne altså selv må afgøre om de vil anvende muligheden for at markere og virksomhederne selv må afgøre om de vil anvende muligheden for at se om der er markeret så opstår der altså nogle gråzoner som vi bør være opmærksomme på for eksempel har forbrugerombudsmanden i sit høringssvar udtrykt bekymring

hvis borgeren ikke har benyttet sig af muligheden for at indsætte en markering

som sagt positive over for forslaget men ser samtidig frem til at drøfte

til at blive tillagt betydning i et konkret tilfælde der vil situationen

besvarelse af yderligere spørgsmål jeg synes også det er vigtigt

for mig at se er det vigtigt at vi gør det her på en enkel

at man som borger der gerne vil beskytte sig selv

kviklån og egentlig ikke har betalingsevnen til det

at det gør mulighederne bedre at man skal sige at det er fordi man vil beskytte sig selv mod gældsætning

man vil beskytte sig selv fordi man har været udsat for identitetstyveri for mig at se er det vigtigt at vi får lavet en enkel ordning en enkel markering og hvad den pågældende persons

mener jeg for så vidt er kreditmarkeringen underordnet

den tjener bredt set det samme formål i forhold til til den her kreditbeskyttelse men jeg

for folk under atten år ministeren vurderer at der ikke vil være økonomiske konsekvenser for staten ja det kan da godt være men der vil være

lommer hvis dette lovforslag bliver vedtaget i forhold til den del af lovforslaget der omhandler refusion og graviditetsbetinget sygefravær

at være rigtig fornuftigt

så vi kan behandle de to dele separat den ene del er omkring refusionsforslag samt de dele af lovforslaget der undtager persongruppen for at blive ramt

vi socialdemokrater til enhver tid gerne vil være med til at forbedre det for nogle af de grupper som netop bliver ramt rigtig hårdt af kontanthjælpsloftet

og fem og tyve timersreglen hvis det er muligt regeringens kontanthjælpsloft og to hundrede og fem og tyve timersregel vil medføre at i tusindvis af danskere

får mindre at leve for økonomiske incitamenter kan fungere men kun hvis man har mulighed for at reagere på dem det har langt størstedelen af de mennesker der rammes af kontanthjælpsloftet og de mennesker der rammes af to hundrede og fem og tyve timersreglen ikke

til børn i danmark der nu vil få endnu sværere ved at bryde med den sociale arv

dette lovforslag ændrer

på ingen måde at kontanthjælpsloftet og to hundrede og fem og tyve timersreglen rammer hårdt i nogle af de svageste grupper i danmark og deres børn derfor støtter socialdemokratiet ikke lovforslaget medmindre det kan opdeles det vil vi selvfølgelig følge op på senere over for ministeren når ministeren kommer op på talerstolen men også senere

ud på husstandsmedlemmer der har indkomster så der er også

kigger på de andre

er i den positive retning som vi lige umiddelbart

forlænget perioden på tolv måneder hvori personen

tyve timers ordinært og ustøttet arbejde med perioder hvor

handicappet barn handicappet voksen

til pasning af alvorligt sygt barn og den slags det er jo positivt at det kommer med

hvor man alligevel udbetalte refusion til arbejdsgivere der ikke indberettede sygefraværet før barsel i tide det er jo det der fremgår her at det var

sætte sig imod en opdeling af det punkt i et separat

blev jeg egentlig sådan lidt positivt overrasket

fem seks punkter faktisk er tale om nogle småforbedringer som har stor betydning for de mennesker der kan blive omfattet af dem altså fordi det er mennesker der ikke har ret mange penge i forvejen og som i forvejen er dybt frustrerede og

ud af den fordi de ikke kan betale huslejen efter de nye regler der er indført så der kunne man jo blive lidt positivt overrasket de ændringer der foreslås her er ikke nogen der overhovedet retter

kæmpe overgreb man har begået

mennesker som er arbejdsløse uforskyldt arbejdsløse

ramt af et handicap eller kroniske lidelser men man bliver jo glad for lidt med den regering vi har så selv det mindste lille tegn på at man kan mildne luften en smule for de klippede får

bliver vi selvfølgelig glade for og det vil vi gerne støtte men som sædvanlig

noget der kommer fra den borgerlige fløj og fra en

have den store lup fremme og det skulle man især med det her lovforslag som er så snørklet og kringlet

vi har måttet bruge rigtig mange timer oppe i vores sekretariat

at finde ud af hvad det egentlig handler om vi nåede altså frem til at der er nogle grimme tidsler i det her lovforslag

de har allerede været nævnt og det er blevet afklaret at de

selv om venstres ordfører var lidt usikker på

det er jo så det der gør at vi må komme med den samme melding som

meget beklageligt at man lægger et lovforslag frem som er så snørklet rent juridisk uden at man kommer med en redegørelse for hvordan

eller skal vi sige det på en anden måde med det sprog vi bruger

noget nemmere at tage stilling til det må vi så spørge ind til i lovbehandlingen men vi har jo i hvert fald fået slået klart fast i ministerens fremsættelsestale og bekræftet her af ordføreren for venstre at reglen om at unge under atten år

at en række familier bliver stillet

det er jo nok ikke dem der har en forfærdelig masse penge i forvejen især ikke hvis der er hjemmeboende børn helt op til

man har lavet her om kontanthjælpsloft og to hundrede og fem og tyve timersregel og integrationsydelse

den ydelse det skal vi nok huske at sige hele tiden

eller at de forringelser bliver trukket tilbage

om så vi har mulighed for så bredt som muligt at vedtage de

ledige hvoraf mange er syge skal jages rundt efter arbejde

nok findes man har fra starten vidst at det kun ville bringe marginalt med folk i arbejde så vi har forsøgt at spørge hvad er egentlig meningen

forleden de konservatives formand

fik svaret at det handler om rimelighed det svar forstår vi ikke med hensyn til den her

er det rigtigt at der er nogle

som har nået efterlønsalderen og som alene på grund af optjeningsreglerne ikke kan få

den måde er der da nogle gode ting i det men vores blik og lup hæfter sig også ved de ting som flere af ordførerne

her med at husstandsmedlemmer under atten år kan indgå i beregningen af kontanthjælpsloftet jeg skal ikke udelukke at bent bøgsted har ret i at det måske kan være godt for nogle men jeg er i hvert fald rimelig sikker på at det også er dårligt for nogle andre og vi vil under ingen omstændigheder være med til at stemme for yderligere forringelser

her med at kommunen nu skal vurdere om gifte personer der ikke bor sammen med ægtefællen er enlige eller samlevende

ikke bor sammen med ægtefællen men bor sammen med en anden ryger man så ind og bliver samlevende og får derved reduceret sin boligstøtte så der er to kæmpestore knaster

ikke hvorfor det hører hjemme i den her lovgivning men hvis man

og behandlede det separat som det egentlig burde blive jamen så ville vi

barselslovgivningen som er en opsamling og som virker som om den bare af tekniske grunde lige er sat ind her jeg vil sige som alternativets ordfører at kunne vi starte med at skrælle den fra og så tage den for sig selv

tekniske ændringer til kontanthjælpsloft og fattigdomsydelser stiller nogle af de mennesker der rammes af fattigdomsydelserne lidt bedre

en række andre elementer som flere af ordførerne har været inde på og som

den modsatte retning sådan har jeg også

handler om unge under atten der indgår i beregningen af boligstøtte fordi de

mindre plads under

er vi selvsagt imod hvis ministeren

som regeringen selv ønsker at bløde op og som

egentlige fejl i lovgivningen det vil vi gerne hjælpe regeringen med at bløde op

også selv om vi er imod selve loven allerhelst så vi selvfølgelig at regeringen helt droppede de forringelser der i det mindste følger med det her lovforslag så vi kunne stemme for de tekniske forbedringer samlet

som de tidligere lytte meget opmærksomt til ministerens udlægning for at få præciseret de såkaldte præciseringer som ikke står så

mange af os og som det her lovforslag

øre

problemer med sf men desværre rammer den her såkaldte tekniske tilpasning

de husstandsmedlemmer som er under atten år og som indgår i beregningerne

kommunernes dyneløfteri

at vi kan stemme for de ting der trods alt er ganske små ting men som dog alligevel går i en positiv retning i forhold til borgernes situation og

forringer den hvis det ikke sker vil sf stemme imod

rimeligt at der er lidt mere til folk som arbejder end

i dag er yderst rimelige jeg nævnte

en mor med to børn

når man lægger alle ydelser sammen

et meget meget lavt beløb det er bestemt et

stadig væk ved den reform vi har lavet og vi synes at de præciseringer som

også støtte jeg vil ikke gå ind i

lang diskussion om hvorvidt man burde have rettet de her ting med det samme dengang man lavede reformen det har jeg ikke

udtale mig om og det er måske i virkeligheden det vigtigste her det vigtigste er at vi får bragt

der utilsigtet blev ophævet og det er vigtigt at vi nu får rettet op på det behovet for ændringer og præciseringer i lov om aktiv socialpolitik er identificeret

efter lovens vedtagelse hvor der blandt andet har været workshops med udbetaling danmark og kommunernes landsforening i forbindelse med deres udvikling af it understøttelsen der er tale om præciseringer af forhold der kun forekommer i helt helt særlige situationer men uagtet at der er tale om

skal de borgere der er i en sådan situation behandles på samme måde som øvrige borgere for eksempel sikrer lovforslaget at

uanset om de modtager revalideringsydelse eller integrationsydelse under revalideringen sidestilles det synes jeg selvfølgelig er rimeligt og i overensstemmelse med vores intentioner ligesom jeg også synes

det er rimeligt at sidestille kontanthjælpsmodtagere under atten år med kontanthjælpsmodtagere over atten år når de er i helt tilsvarende situationer og det er det vi sikrer med dette lovforslag lovforslagets indhold er justeringer for mindre grupper af personer omfattet af kontanthjælpsloftet og to hundrede og fem og tyve timersreglen og en genindførelse af en hjemmel i

alle elementerne er af teknisk karakter og jeg henstiller derfor til at

gerne takke for behandlingen af lovforslaget og jeg ser frem til en god udvalgsbehandling og så

par kommentarer til de spørgsmål eller bemærkninger der er kommet under

nogen beregnelige økonomiske konsekvenser af den del af lovforslaget som er knyttet til kontanthjælpsloftet og to hundrede og fem og tyve timersreglen den økonomi der ligger i lovforslaget

er udelukkende en beregnelig økonomi der er knyttet til

vi er altså virkelig nede i en småtingsafdeling hvor der

beregnelige økonomiske administrative effekter

derudover vil jeg som en bemærkning til herre finn

ja jeg medgiver at det her er meget komplekst og hvorfor er det så komplekst jamen det er det fordi vi i danmark har rigtig mange forskellige sociale ydelser kombinationen af rigtig mange forskellige sociale ydelser med forskellige livsformer samlivsformer og aldre

når rettighederne for det enkelte individ er forankret i selve lovgivningen hvad de er her så går en lovgivning og lovændringer hen og bliver ekstremt komplekse og det medgiver jeg at

men det er en konsekvens af at de individuelle rettigheder er direkte forankret i lovgivningen

kommer man ud i noget der ligner det vi er ude i her jeg vil godt give tilsagn om at vi i lovbehandlingsprocessen fra ministeriets side gør os meget umage med at søge med almindelige menneskeord at beskrive hvad det er for tænkelige familiesituationer de her forskellige forslag går ind og lægger op til at afdække således at

til at dele

at en enlig mor med to børn efter kontanthjælpsloftet har titusinde og tohundrede kroner

af eu konkurrenceretten mere konkret

handler det om regler for beregning af renter formodninger om hvor stort et tab man lider fremlæggelse af beviser af forskellig art regler for solidarisk hæftelse for små og mellemstore virksomheder og modtagere af bødefritagelse

med lovforslaget indføres også en forældelsesfrist på fem år der kommer til at gælde de samme regler for erstatningssager om overtrædelse mellem eu lande som hvis det foregår internt i vores eget land virksomheder og enkeltpersoner skal altså fremover kun forholde sig til ét regelsæt hvilket burde være en fordel for alle parter som konsekvens af det foreslås det at ophæve konkurrencelovens kapitel om civilretslig forældelse

og i stedet indsætte de tilsvarende bestemmelser fra direktivet her ringer advarselsklokkerne lidt for socialdemokratiet er det vigtigt at retten til gruppesøgsmål ikke bliver forringet i en sådan grad at det ikke længere giver nogen mening

anlægge gruppesøgsmål høringssvarene er også lidt brogede på dette område og jeg vil derfor foreslå at vi i udvalgsarbejdet bruger tid på at få foldet præcis dette område ud så vi er sikre på at vi lander som vi skal endelig indeholder lovforslaget en præcisering af offentliggørelsen af afgørelser åbenhed og gennemsigtighed er væsentlige værdier og det støtter vi naturligvis også op om socialdemokraterne støtter på nuværende tidspunkt forslaget og ser frem til i udvalgsarbejdet

godt til bunds i problematikken

ting som vi ønsker at få belyst lidt mere specifikt i forbindelse med med folketingets behandling af det samlede lovforslag hvis man kigger i de høringssvar

dansk erhverv og dansk byggeri har rejst en kritik af at der

og netop overimplementering er noget af det som regeringen har lagt stor vægt på at de ikke ønsker vi ønsker minimumsimplementering

der er gode begrundelser for yderligere implementering set i forhold til at det

bedre og mere gunstige vilkår så der vil vi selvfølgelig gerne

en overimplementering og hvorvidt det så

særlig heldigt med den måde som man har håndteret tilvejebringelsen af det her lovforslag på den høringsperiode der har været

rejst en massiv kritik hvis man kigger på de notater der er kommet fra dansk erhverv dansk byggeri dansk industri finansrådet håndværksrådet forsikring pension landbrug fødevarer og ikke mindst realkreditforeningen

alle sammen påpeger at det ikke er rimeligt at man

kun at lægge det i høring i fem uger tilmed med start den otteogtyvende juni

for manges vedkommende

lærte af historien og blandt andet lyttede til nogle af de ting som

venstres egen gruppeformand herre søren gade i en fælles kronik med de radikales

partileder herre morten østergaard netop

gennemgang af lovbehandlingsarbejdet

der ligger konkret i lovforslaget om de nye præciseringer om beregning af renter formodninger

fremlæggelse af beviser i retslige tvister

solidarisk hæftelse jeg skal ikke gå mere ind i den side af det

som udgangspunkt er

til gavn for danske interesser vi vil ikke stemme for det her fordi

det er et direktiv som nogle siger vi

for danske interesser så vi ser frem til udvalgsarbejdet og på den baggrund kan

kan støtte lovforslaget nu her vi er positivt indstillet over for det men der er som sagt et par spørgsmål som skal belyses altså som jeg tidligere har givet udtryk

aftaler som gør at bedre drevne virksomheder bliver

lovforslag som vi nu behandler og som de to foregående ordførere har redegjort for

udspringer af et eu direktiv

en bedre håndhævelse af eus konkurrenceret for det er vanskeligt i dag for de borgere og virksomheder som måtte have lidt et tab i forbindelse med at andre virksomheder har

en overtrædelse af konkurrenceretten efterfølgende at få en erstatning for det tab som man

jeg synes sådan set at det er både ret og rimeligt at måtte man

skal det selvfølgelig straffes men jeg tror også det

idømt et erstatningsansvar for de ulovlige handlinger man måtte have foretaget sig så derfor giver rigtig god mening

uden at skulle gennemgå alt for meget af teknikken som der allerede er redegjort for så lad mig bare nævne et enkelt element nemlig at forældelsesfristen

sager hvor det har betydning for samhandelen i eu kunne man jo nøjes med at lade det være gældende der men uden at skulle tage en lang gennemgang af procedureregler og afhængigt af hvordan man

skærer en sag til at starte med så giver det faktisk rigtig god mening at den samme forældelsesfrist også gælder hvis det alene er en overtrædelse af national dansk konkurrenceret der er tilfældet

man kører efter det samme regelsæt uanset om det måske fra starten af er klart om det alene er den danske konkurrenceret er overtrådt eller det måtte være eus konkurrenceret når det vedrører samhandel

en ensartethed i behandlingen på området og det synes jeg

vi har et effektivt marked at vi har en fri og åben konkurrence og er der nogen der snyder på vægten og får dom herfor eller på anden måde

de personer eller virksomheder der har lidt et tab

det er vanskeligt i dag og det er grundlæggende det vi sørger for bliver bedre derfor er det selvfølgelig et

for forældelse fra tre til fem år det er igen noget som styrker skadelidtes position

lidt i tvivl om lovforslagets konsekvenser for den lange forældelsesfrist på ti

særreglerne for de små og mellemstore virksomheder hvor som vi forstår

i bemærkningerne til lovforslaget

man dermed risikerer at skade de små og mellemstore virksomheders økonomiske levedygtighed er selvfølgelig en en relevant overvejelse omvendt må det vel også være sådan at hvis man

må man også tage skraldet bagefter

være at skadelidte var en anden

udlevering af materiale og oplysninger til efterforskning som skal bringe dansk lov i overensstemmelse med eu lovgivningen

det her indskrænker efterforskningens muligheder eller ej

en slags omvendt bevisbyrde det er klart at sagsøgte i den slags sager har et vist informationsmæssigt overtag

med forslaget her gør man også reglerne gældende for rent danske forhold

altså tale om en overimplementering

en naturlig logik i at behandle alle sager om kartelovertrædelser ens men vi er

den overimplementering er gavnlig da det formentlig vil indføre færrest nye byrder at lade de her regler gælde i så få tilfælde som muligt

sin tale heroppe det er kompliceret stof og det er rigtig vigtigt og det er jo de berørte parter der

i høj grad har indsendt høringssvar så

notatet fra konkurrence og forbrugerstyrelsen står efter at de har gennemgået

på baggrund af ovenstående vurderer at det er mest hensigtsmæssigt for både skadelidte virksomheder og forbrugere samt overtrædende virksomheder

behandlingen af erstatningssager om overtrædelse af konkurrenceretten i forhold til procesforældelse og hæftelse ved overtrædelse af

det er også sfs synspunkt og lidt

mener vi også at man burde have det samme regelsæt

mening at vi har det samme regelsæt så når det handler om for eksempel forældelse

men som det foreligger nu vi har også nogle spørgsmål

så derfor

kom med fra talerstolen er helt rigtige

det også vigtigt at der ikke er nogen brodne kar der udnytter at man så ikke lever op til det

slippe af sted med det det er allerede i

sanktioneret men nu er eu lovgivningen så gået et skridt videre og det synes jeg vi kan være meget tilfredse med

det som det også giver lejlighed til

er jo at vi derved får understøttet en effektiv konkurrence

en effektiv konkurrence skulle også gerne føre til lavere priser og varieret udbud til gavn

danske virksomheder og danske forbrugere konkurrencereglerne forbyder konkurrencebegrænsende aftaler som for eksempel karteller og misbrug af dominerende stillinger konkurrencemyndighederne håndhæver konkurrencereglerne men hvis reglerne skal have fuld virkning i praksis skal der også være gode muligheder for at de skadelidte efterfølgende kan søge erstatning når reglerne bliver overtrådt i dag er det jo sådan at det er vanskeligt for de skadelidte at få erstatning efter

man har lidt et tab og ikke mindst størrelsen af dette tab lovforslaget indeholder derfor også regler om blandt andet fremlæggelse af beviser regler for solidarisk hæftelse for små og mellemstore virksomheder og modtagere af bødefritagelser regler om bevisbyrden for overvæltning af overpriser formodning af tab beregning af renter regler om virkning af forlig på efterfølgende søgsspørgsmål samt regler om forældelse en lang række af de bemærkninger som også er kommet her vil

skriftlig form under udvalgsbehandlingen men jeg vil også gerne i dag slå fast at jeg synes det er afgørende at vi også fra dansk side selvfølgelig implementerer

hele spørgsmålet om hvorvidt vi laver en overimplementering

gør vi ikke vi laver en tekstnær implementering så når nogle af de organisationer hævder at der er tale om en overimplementering så i hvert fald en overimplementering

indføre særregler for erstatningskrav for overtrædelse af konkurrenceretten når overtrædelsen har kunnet påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne det foreslås foreslås imidlertid at direktivets regler også skal gælde de nationale regler

samhandelen ikke er påvirket dette foreslås fordi hensynet til konkurrencen i danmark er lige så beskyttelsesværdig uanset om der er tale om at overtrædelse af konkurrenceretten har samhandelspåvirkning

også mest hensigtmæssigt at der gælder et sæt fælles regler

regler der gælder både for virksomheder og forbrugere

at det her lovforslag fortjener en rigtig god og grundig udvalgsbehandling men politisk er der synes jeg et meget vigtigt signal

virksomheder og forbrugere dem der overholder reglerne skal selvfølgelig have bedre vilkår det får de også nu

i den fysiske verden men det gør den bestemt også i den digitaliserede verden derfor

løbende at besigtige detailhandelens behov for at skabe de klogest mulige rammebetingelser både for at sikre produktivitet og vækst men også for at understøtte den mest optimale konkurrencesituation til glæde for forbrugerne og til glæde for samfundet som helhed arbejdet med rapporten blev iværksat af den tidligere socialdemokratisk ledede regering

de tanker der dengang blev nedfældet har fundet vej

det er godt at vi får lov at diskutere detailhandelens rammer og dens vilkår på baggrund af det her lovforslag

selve rapporten indeholder jo flere elementer der peger på

indeholde barrierer som kan

faktisk forhindrer virksomheder i at etablere sig i

geografisk område og dermed blandt andet virker konkurrencehæmmende selve lovforslaget

den første del handler om at sikre videre mulighed for at indgå tidsbegrænsede lejemål end i dag høringssvarene viser at der er

med hensyn til lige præcis den tidsbegrænsede mulighed for

i en erhvervslejeaftale hvis tidsbegrænsningen på indgåelsestidspunktet ikke er tilstrækkeligt begrundet i udlejerens forhold det foreslås

at have for øje at den rette balance skal fastsættes

skal lejerens rettigheder selvfølgelig beskyttes og på den anden side skal der sikres en tilstrækkelig fleksibilitet der understøtter mulighederne

det rimeligt at konstatere at der med gældende regler i

adgangsmuligheder for virksomheder der gerne vil etablere sig på detailhandelsmarkedet og ekspansionsmuligheder for succesfulde virksomheder i

selvfølgelig giver god mening at indskrænke af samme grund

det også fornuftigt at øge fleksibiliteten

tidsbegrænsede erhvervslejeaftaler og i højere grad end i dag lade aftalefriheden mellem parterne være afgørende samtidig er det også klart at en forøgelse af fleksibiliteten kræver at man er opmærksom på hvordan

adfærden på markedet derfor vil der være et behov for overvågning af udviklingen på området der bør rapporteres til erhvervs

det er i hvert fald vigtigt for socialdemokratiet at vi følger udviklingen nøje så den enes frihed ikke går hen og bliver den andens ufrihed det er et meget vigtigt princip i dansk aftaleret ligeledes skal vi bruge udvalgsarbejdet til at komme til bunds i de mange spørgsmål der blandt andet stilles berettiget i høringssvarene lovforslagets anden en del lægger op til at præcisere hvilke oplysninger som skal fremgå i forbindelse med vurderingen af markedslejen i erhvervslejemål formålet er at sikre at samtlige relevante aftaler og aftalevilkår medtages i vurderingen det er næsten en naturlig følge af et krav om effektiv konkurrence der følger af et krav om

der men nu bliver det i hvert fald knæsat i en gældende lov at forslaget er nødvendigt viser at der er behov for regulering på området så det er en klar forudsætning for at få konkurrencen til at være effektiv socialdemokratiet bakker op om lovforslagets ambition om dels at styrke vækstmuligheder og konkurrence i detailhandelen dels at øge gennemsigtigheden

den rigtige vi glæder os til udvalgsarbejdet vi vil bruge udvalgsarbejdet til at stille spørgsmål for at

belyst om den rigtige balance er til stede og vi vil desuden igen anbefale at der kommer en eventuel årlig afrapportering til udvalget så udviklingen kan følges såfremt svarene besvares betryggende

kommet med nogle anbefalinger

helt tilbage i april to tusind og fjorten arbejdet med det og

de her anbefalinger vi vi har egentlig

som også socialdemokraterne siger at der bliver holdt øje med om det foregår på

relativt små ændringer

er en vis skepsis over for dem så tror jeg nu ikke på at vi er nødt til ligefrem at kræve at der bliver årlige afrapporteringer til erhvervsudvalget det er ikke dansk folkepartis politik

for det erhvervspolitiske område både banker forsikring pension og realkredit og alt muligt andet og så kunne vi sandt for dyden få mange årlige afrapporteringer og så

det erhvervspolitiske arbejde her i folketinget

i forbindelse med lovbehandlingen indtil nu der er jo nogle der

at man mener at forslaget vil svække særlig de mindre butikkers position i forhold til

samarbejder med og man mener også at det vil svække investeringslysten

de mindre butikkers muligheder for at have gode lejekontrakter vi håber selvfølgelig at ministeren vil vil være behjælpelig med

vil ikke på nuværende tidspunkt sige ja eller nej til det samlede lovforslag vi vil egentlig gerne have lov til at få de her ting belyst den kritik og den bekymring der har været rejst og så vil vi tage stilling

ved lovbehandlingen i erhvervsudvalget

som der foreslås her i ministerens forslag er at en ganske bestemt bestemmelse i erhvervslejeloven § tre og tres stykke tre skal udgå det er den bestemmelse der siger at sådan et ophørstidspunkt kan tilsidesættes af boligretten hvis ikke det med at det slutter på et bestemt tidspunkt er rimelig begrundet i udlejers forhold så kan boligretten tilsidesætte det den mulighed udgår så

skulle have der bliver altså ikke sådan en

man altså bundet af den aftale man oprindelig har lavet det synes vi i venstre er

ganske udmærket princip som vi kan udstrække til mange mange andre situationer også inden for lejelovgivningen i øvrigt

så vil de situationer som mange lejeretsadvokater har oplevet være en saga blot det er de situationer hvor en udlejer kommer og siger jeg har et tomt lokale her

en risiko for jævnfør § tre og tres stykke tre

gå ind og ophæve den her tidsbegrænsning og så vil udlejer i mange situationer

hvis han lejer ud og tidsbegrænsningen ophæves ja så hænger han på lejeren for tid og evighed for nu at bruge den vending det er selvfølgelig ikke lige noget skal tages ordret

lejemål på opsigelsesvilkår og der kan man ikke umiddelbart komme af med lejeren hvis man har lyst til det der skal man følge de regler

opsigelse

fremover bliver sådan at man er bundet af den bestemmelse der står om tidsbegrænsning

nævnt er en udmærket

jeg henviser her til og det skal man jo være klar over at det er erhvervsdrivende vi har på begge sider

undre at en erhvervsdrivende er bundet af det han skriver under på det er han jo også i alle andre sammenhænge

så derfor er det for så vidt meget naturligt det er tværtimod unaturligt som det er i dag hvor et børsnoteret firma der rykker ind som lejer kan finde lejelovens § tre og tres frem og sige vi skrev godt nok under på

det er unormalt vi kommer tilbage til den normale situation det er den ene del af forslaget den anden del af forslaget handler om lejefastsættelsen efter erhvervslejelovens § trettende det er sådan i dag at folk kan aftale en husleje og aftale en fremtidig huslejeudvikling

erhvervslejelovens § trettende men jeg kan da kun anbefale folk selv

aftale den pågældende huslejeudvikling eventuelt pristal eller anden reguleringsfaktor trappeleje eller hvad man nu ellers kan finde på og kan blive enige om men har man ikke gjort det

overlader man det altså til boligretten at afgøre det hvis en af parterne mener at lejen skal sættes op eller ned og det kan så ske med fire årige intervaller efter § trettende

skal boligretten tage hensyn til hvad markedslejen er

et entydigt begreb hvad markedslejen er det er noget man finder ved at indhente sammenligningslejemål fra andre lejere i kvarteret og så spørge en

første kan det være vanskeligt at få oplysningerne frem for det andet ser vi i alt alt for mange tilfælde at

de oplysninger er fejlbehæftet eller også lader man være med at oplyse om

grundlag for at føre den sag som det nu drejer sig om der slår ministeren nu

at man skal oplyse alle vilkår i sammenligningslejemålene jeg vil håbe at det så også bliver oplyst for ellers jo selvfølgelig kigge på det igen men det her har alene til formål at finde en retfærdig og fuldstændig

skal man flytte på den dato det er der slet ingen tvivl om skulle det så jeg havde nær sagt ende helt galt

bind for øjnene underskriver det her så er der en bestemmelse i erhvervslejelovens § syv der taler om at boligretten kan tilsidesætte urimelige lejevilkår

det primære man skal gøre er selvfølgelig at læse sin egen lejekontrakt

en beskyttelse af den enkelte forbruger men men også blandt erhvervsvirksomheder er der

nogle der har større muligheder og nogle der har mindre

man læser høringssvarene til lovforslaget også tydeligt at nogle af dem som er bekymrede jo

de brancheorganisationer som organiserer mindre

og som altså peger på som det også er fremgået af debatten at man forrykker en eller anden form form for magtbalance i i udlejerens

mener så at det her vil være vækstfremmende og at det vil øge bnp med to

om det ikke er lettere optimistisk i hvert fald kan man

at noget af det der også påpeges i høringssvarene blandt det fra håndværksrådet er at færre måske vil være villige til at leje tidsbegrænset fordi deres sikkerhed bliver undermineret

det jo sådan set også svække investeringslysten

regeringen ønsker med det her forslag så den del af forslaget

er vi modstandere af det andet element i lovforslaget er til gengæld rigtig fornuftigt

ordfører også var inde på og det at man får

vigtigt at alle oplysninger der kan afklare en tvist om lejens niveau er fremme så hvis den del bliver udskilt i et særskilt lovforslag

modparten nemlig udlejerne af

derfor giver man almindelige lejere en meget stor grad af beskyttelse hvilket jo sig giver mening men efter vores opfattelse vil det være helt forkert at udstrække den særlige beskyttelse

lejeren og man kan derfor ikke formode at der er

her asymmetri dansk erhverv har anført at udlejer har en urimelig magt over for lejer ved udløbet af lejeperioden fordi der er betydelige omkostninger

hvorfor en professionel part ikke skulle kunne forudse denne situation før lejemålet indgås da det netop står i kontrakten vi synes at to professionelle parter må have lov til at indgå aftaler når begge parter kan overskue konsekvenserne af aftalen

ikke det her der afgør det hele men vi synes

værdimæssigt skred i at vi tager retten væk fra fra lejerne som

kommentarer i høringssvarene altså der sker et eller andet fundamentalt her som enhedslistens ordfører også var inde på og selv om vi nok så gerne vil have at

butikscentre som ender med simpelt hen kun

overmatche det som de lokale selvstændigt

en ting men hvis man kigger rundt i

man også kunne se at rigtig mange andre butikker der ligger udenfor på de gamle strøg simpelt hen kæmper for at kunne hamle op med det design og det brand der bliver skabt i de større kæder

en given periode og så siger vi kommer faktisk til

med relativt kort varsel eller i hvert fald inden for en periode sådan at

at investere i dit interiør

den første del af lovforslaget som vi derfor er meget kritiske over for

ud i et separat lovforslag

vi fuldstændig positive over for det det er transparent og

i dag der er også en enkelt kommentar i

meget for at man får fuldstændig indsigt i hvad markedslejen udgøres af men generelt synes vi altså at der er værdimæssigt skred

det lidt at vi skal gå fra en konkurrencestat til balancesamfund og i den første del af lovforslaget synes vi faktisk at vi skaber en uhensigtsmæssig ubalance i samfundet

være jeg bliver klogere i udvalgsarbejdet men som udgangspunkt

kan forringe den tryghed lejerne har i dag det står eksplicit i bemærkningerne til

der står også at det kan føre til et mindre incitament til at investere i indretning af butikker og der kan

joe the juice kan rykke ind med sit store udstyr og eventuelt rykke videre hvis

de får opsagt deres lejekontrakt men

har sværere ved at blive opsagt med et kortere varsel jeg tror at

opsagt sit lejemål det kan gøre det

de samvirkende købmænd fra håndværksrådet og fra dansk erhverv fordi intentionen med loven jo ikke er at det skal være sværere at være en lille erhvervsdrivende så

udvikling og så må jeg også indrømme at

jeg godt forstår baggrunden for at sætte det her arbejde i gang så har elo jo blandt andet

der er nogle ting jeg ikke helt forstår i

argumentationen er præget af en opfattelse af at

forstår erhvervslejeloven at alle kan sætte sig fuldstændig ind i den

at høre selv liberal alliances ordfører sige

ikke nødvendigvis har det samme

jeg synes også at argumentet om bedre muligheder for nye der gerne vil etablere en butik eller lignende halter

hvor er det lige specielt i de områder vi gerne vil styrke at man ikke kan få lokaler til en mindre

megacentre store butikker

som skal holde gang i nogle af de yderområder i vores land som som har det svært

nogle markant bedre og at magtforholdet derved forrykker sig så

stemme nej men der kan jo komme noget op i processen som som gør at

vi finder en en bedre balance så jeg

for skrap kost for for nogle af de små

den analyse som også tidligere er blevet nævnt her i dag

tidligere regering den analyse peger jo blandt andet på at tidsbestemte lejeaftaler kan understøtte en øget fleksibilitet på især

muligt at aftale tidsbegrænsning efter erhvervslejeloven som reglerne er

kan lejerne imidlertid kræve at et aftalt vilkår om tidsbegrænsning bliver tilsidesat hvis han eller hun mener at vilkåret for tidspunktet for lejeaftalens indgåelse ikke var tilstrækkelig begrundet i udlejers forhold da erhvervslejeloven i vidt omfang bygger på aftalefrihed mellem parterne vurderes det at være unødvendigt konkurrence og væksthæmmende at parternes aftale kan tilsidesættes med lovforslaget gøres det derfor muligt for lejere og udlejere at indgå en aftale om leje af et erhvervslejemål i en tidsbegrænset periode uden at den aftale kan tilsidesættes af parterne medmindre der er tale om misligholdelse eller lignende formålet med ændringen er altså at fjerne barrierer for konkurrence og vækst på detailhandelsmarkedet

vurderes det at fleksibiliteten i forhold til indgåelse af lejeaftalen tilpasses det enkelte lejeforhold og dermed bliver forøget det vurderes endvidere at forslaget en positiv indflydelse på produktiviteten som

høringen og som fru lisbeth bech poulsen har interesseret sig for

talerstol selvfølgelig sige

gerne sætte gang i bliver opdateret i forhold til også

give en bedre vejledning end det der er tilfældet i dag det var også det som herre preben bang henriksen efterspurgte og det er jo altid vigtigt når en person fra venstre der er ordfører vælger

om noget så bliver man nødt til at være særlig lyttende men nu falder det jo sammen med

men fru lisbeth bech poulsen og herre pelle dragsted efterlyste om der også ville komme andet end det som der er her

opfølgning på det her lovforslag hvis det bliver vedtaget og det tegner der sig jo et flertal for

det andet som også er vigtigt at sige i forhold til det lovforslag vi diskuterer

har været bred opbakning til er jo en præcisering af oplysningskravene i forhold til vurdering af markedslejen med det der nu bliver foreslået fjernes enhver tvivl om at for eksempel rabataftaler skal indgå i vurderingen forslaget skal øge gennemsigtigheden om alle elementer og dermed får vi også skabt fuldstændig klarhed i lovgivningen om de oplysninger der skal fremlægges og det er jo ikke mindst på baggrund af nogle af de sager som også blev offentligt

på strøget her i københavn så med det ønsker jeg

indbyde til konstruktive politiske forhandlinger og jeg glæder mig også til den dialog som som der måtte